tiltrådt af et flertal i udvalget med undtagelse af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

jævnfør de eu regler der er at man ikke så at sige bruger flere penge på at støtte det

om at skabe gennemsigtighed om hvad det egentlig koster det er derfor ministeren her bliver bemyndiget til at kunne få energinetdk til at lægge på nettet hvad omkostningerne

at man kan sige at dem der modtager støtte selvfølgelig også er forpligtet til at levere de nødvendige oplysninger så det er et relativt enkelt forslag som her skaber gennemsigtighed og sikrer at vi kan støtte produktionen

opgraderingen og så videre af biogas men også sikre at vi ikke støtter med mere

både fordi det ville være ufornuftigt og fordi det ville være i strid med eus regler om overkompensation socialdemokraterne er positive over for lovforslaget

det ret fornuftigt at der med lovforslaget her foreslås regler om hvordan man kan holde øje med at der

mere i tilskud til i dette tilfælde biogas end producenterne egentlig har brug for som den tidligere ordfører

går lovforslaget her ud på at man

brug for vi synes i dansk folkeparti at det er almindelig sund fornuft at man ikke giver mere i tilskud end nødvendigt

markedspriser og ikke på på alle mulige former for statsstøtte så da det kan være med til at reducere et tilskud og allerhelst på længere sigt afskaffe en tilskudsordning synes vi det er et godt lovforslag

tak til ordfører er herre

i givet fald kunne være stigende vi støtter lovforslaget samtidig er det jo lidt spøjst at sidde her i folketinget og behandle et

med tre behandlinger mulighed for at der kan være foretræde

været høring inden lovforslaget behandles

andre lovforslag skal hastes igennem

men det må vi jo spørge ind til i det videre udvalgsarbejde jeg ved at

ministeren dengang han var i opposition stillede adskillige udvalgsspørgsmål og jeg har så efterfølgende da han blev minister spurgt ham om det samme

ikke ud som om vi får den afgiftsanalyse foreløbig men jeg mener

nyttigt så vi får et fornuftigt marked og det bliver

brændstoftyper som vi ønsker at støtte på grund af grønne elementer og ikke bare af historiske årsager så jeg vil endnu en gang efterlyse afgiftsanalysen men selvfølgelig støtte lovforslaget

overkompensationsvurdering men der mangler hjemmel til at der kan indhentes de nødvendige oplysninger

uagtsom voldtægt blev kriminaliseret var antallet af domfældelser i forhold til anmeldelser stadig på samme niveau i norge som før lovændringen erfaringerne fra norge synes derfor ikke at give et billede af at det er blevet lettere for anklagemyndigheden at løfte bevisbyrden sådan som forslagsstillerne ønsker en anden vigtig erfaring fra norge er det aspekt jeg var inde på lige før en tendens til at sager der efter dansk ret formentlig kunne straffes som forsætlig voldtægt på grund af karakteren af den udøvede vold eller trussel om vold bedømmes som groft uagtsom voldtægt i stedet det har den betydning at gerningsmandens straf bliver markant lavere beslutningsforslaget indeholder foruden punktet om uagtsom voldtægt en række forskellige forslag til en anderledes håndtering af sager om voldtægt for eksempel uddannelseskrav og rådgivning

ikke svært at fatte sympati for de bevæggrunde der ligger bag beslutningsforslaget

optaget af at mennesker der har været udsat for en så forfærdelig forbrydelse behandles bedst muligt det er også baggrunden for at jeg i september i år har iværksat en større undersøgelse af området der skal se nærmere på blandt andet nogle af de punkter som også er nævnt i beslutningsforslaget undersøgelsen ser blandt andet nærmere på politiets registreringspraksis på politiets modtagelse af sager om voldtægt

for voldtægt behandles på en god og ordentlig måde

afgørende for mig at vi træffer beslutningen på et så oplyst grundlag som muligt derfor er det også min opfattelse at vi bør afvente resultatet af undersøgelsen som vil være afsluttet i starten af to tusind og seksten regeringen støtter derfor fuldt ud

men kan af de årsager som jeg har peget på ikke støtte forslaget

og retsfølelse helt centralt i dit virke som justitsminister meget velkommen men et smalt fokus på straframme og længde specifikt i forhold til voldtægtsforbrydelser

om at få ændret en kultur og få en ensartet praksis

at vi i fællesskab i folketinget kan finde sammen om

indføre regler på området som kan understøtte de hensyn som fru lisbeth bech poulsen berettiget har

hvor den daværende regering igangsatte et arbejde vedrørende muligheder for forbedringer på området herunder et bedre datagrundlag og

noteret os at justitsministeren har fulgt

igangsat yderligere undersøgelser

at kunne forbedre at man kender problemerne og deres årsag og der er nu et vidensgrundlag som det giver rigtig god mening at handle på for

hvor problemerne ligger i socialdemokratiet ser vi med stor bekymring på

for mange udsættes for det massive overgreb som en voldtægt er alle der kender en der har været udsat for denne ugerning ved hvor indgribende det er ikke bare

langt ind i fremtiden derfor

vi giver vores støtte til voldtægtsofrene og til politiets muligheder for at retsforfølge de skyldige og vi giver også vores støtte

der handler om uagtsom voldtægt enten begår man en voldtægt eller også gør man ikke så vi vil gerne se på den del der handler om at forbedre

at retsforfølge dem men hos os socialdemokrater er det altså sådan at enten begår man en voldtægt eller også gør man ikke så hvis vi

i håret ind i en gyde og voldtog hende men det var ikke min hensigt

omtalt rigtig mange gange i medierne

været sager hvor der ikke har været bevis

vedkommende har været sanseløst beruset så kan

i det her forslag bedre forhold for ofre efteruddannelse analyse af sagsbehandling rådgivning af ofre øgede krav om politiets kommunikation med ofre bedre statistik osv men der er også noget i det her forslag som vi ikke

vilde med og det er punkt seks kriminalisering af uagtsom voldtægt

en form for gråzone gråzone i de her sager

særlig begejstrede for jeg noterer mig at ministeren er i gang med et større arbejde det har vi tænkt os

at afvente vi vil meget gerne være med til at kigge på det her område det har høj prioritet for

folkeparti også at kigge på strafferammerne

sfs forslag er at den politiske debat alt for ofte drejer sig om gerningsmanden om straf og om retfærdighed med dette forslag ønsker sf derfor at sikre bedre fokus på ofrene i venstre er vi meget enige i at der i langt højere grad bør sættes fokus på ofrene i straffesager sf foreslår med dette forslag en række initiativer der samlet set vil være med til at sikre en bedre behandling af og et større hensyn til ofrene for voldtægt

det foreslås bla at der skal sættes ind med bedre uddannelse af det personale og de myndigheder

det foreslås ligeledes at der i højere grad skal afsættes midler der sikrer at voldtægtsofre kan få ret til rådgivning og samtalehjælp på linje med sf synes venstre at der bør tages særlige hensyn til ofrene for voldtægt de personer der udsættes for en så krænkende forbrydelse som voldtægt er skal føle sig trygge ved at henvende sig til myndighederne og de skal sikres de bedste forudsætninger for at bearbejde overgrebet derfor kan vi også støtte

flere af de initiativer der foreslås men helt grundlæggende mener vi ikke at det er noget man skal lovgive om det springende punkt i det her forslag og det som er afgørende for at vi i venstre ikke

sf foreslår at kriminalisere uagtsom voldtægt både ministeren og de foregående partiers ordførere har nævnt straffelovrådets indgående behandling af spørgsmålet om kriminalisering af uagtsom voldtægt

da det her er jo er en genfremsættelse kender sf godt venstres holdning nemlig at vi støtter os

straffelovrådets indstilling og dermed er imod at gøre uagtsom voldtægt strafbar konklusionen på straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser i to tusind og tolv er nemlig den at rådet ikke mener at der er et reelt behov for kriminalisering af uagtsom voldtægt desuden påpeges der en række forhold herunder retssikkerhedsmæssige forhold der taler imod kriminalisering af uagtsom voldtægt i venstre mener vi at kriminalisering af uagtsom voldtægt vil have flere uhensigtsmæssige konsekvenser for at det her ikke skal blive en lang gentagelse vil jeg blot tilslutte mig de

og de foregående ordførere har nævnt

på mange punkter er det her et rigtig fint forslag vi kan alle blive enige om at ofrene for

forbrydelse som voldtægt er skal tilbydes den bedst mulige behandling venstre kan naturligvis godt tilslutte sig at voldtægtsofre skal behandles ordentligt og professionelt fra sagen anmeldes til sagen er afsluttet og derfor er vi også positive over for flere af forslagets initiativer når vi ikke stemmer for

derfor skal vi træffe beslutninger på et oplyst grundlag det kan først ske når vi har set resultatet af justitsministeriets igangværende undersøgelse om voldtægt og jeg noterer mig at justitsministeren

at den allerede er færdig i starten af to tusind og seksten så vi afventer den undersøgelse desuden

flere gange tidligere nævnt imod uagtsom

vegne af de konservative meddele at de heller ikke

alt for mange historier om kvinder der

taget dårligt imod hos politiet og om den skyld

kan føre med sig når man når man anmelder en voldtægt både fra det omkringliggende samfund men desværre også fra det politi som skal

ofrene og og som burde

for mig at se stadig væk

vi ser også hvordan alt for mange sager bliver henlagt i forhold til andre

voldtægtssager der egentlig nogen sinde når at blive pådømt ved retten altså nogen sinde kommer for en dommer

også i forhold til andre forbrydelser det er uacceptabelt vi har behov for en holdningsændring hos politiet men bestemt også

i samfundet generelt

beslutningsforslag som vi kan genkende fra os selv i enhedslisten den vagtordning sf foreslår

også noget vi i enhedslisten har foreslået flere gange altså at man som

efteruddannelse til politiet er også noget vi har talt om mange gange rådgivning og ikke mindst de forbedrede statistikker er jo også noget som kvindeorganisationer og menneskerettighedsorganisationer råber højt om

støtte op om i enhedslisten har vi også

få en særlig gruppe af uddannede polititjenestemænd altså at det her

bliver overladt til en særlig enhed fordi der er så mange

vi ikke stemme for beslutningsforslaget og det kan vi ikke

uagtsom voldtægt det er ikke noget som vi synes er helt på månen at foreslå for at sige det med lægmandstermer det er også en diskussion vi har haft i vores parti og som vi har forskellige holdninger til og det er ikke en nem nem

at kriminalisere uagtsom voldtægt der kan være

for og imod for os i enhedslisten

er der to afgørende argumenter for at vi ender med at være imod en kriminalisering af uagtsom voldtægt

som ministeren også påpegede at der har været erfaringer fra norge som tyder på at mennesker som i dag bliver dømt for forsætlig voldtægt kun bliver dømt for uagtsom voldtægt og det synes vi

hvis man begynder at kriminalisere uagtsom voldtægt

indebærer det jo at man skal vurdere rent juridisk hvad en gerningsperson

påførelse af skyld og skam som der desværre allerede er i dag mod ofre samtidig

det er rigtigt at der tidligere har været nogle groteske eksempler

en dom hvor en mand blev frifundet fordi han påstod han ikke ikke forstod det polske ord for nej det er

andre meget forfærdelige historier men der er sket en praksisændring i højesteret

hvis omstændighederne

vi ville utrolig gerne stemme for stort set hele det her lovforslag men men på grund af

kan vi ikke men vi vil meget gerne samarbejde med sf om alle de andre gode forslag som vi

vigtigheden der bliver beskrevet af

at beskytte og hjælpe ofrene for den her meget meget alvorlige type forbrydelse

til gengæld kan vi i liberal alliance så også tilslutte os den kritik

enstemmigt så vidt jeg kan høre er blevet fremsat

støtte forslaget men men vi vil opfordre sf til at gå

vi mener det alvorligt når vi siger at her er der jo virkelig mulighed for at

finde nogle gode løsninger som også tilgodeser hensynet til ofrene samtidig med at man undgår de problemer der er

vurderer at der faktisk er mere end tre tusind ifølge det kriminalpræventive råd

modtager politiet hvert år tre hundrede og

anmeldelser om voldtægt og ved knap fem og halvfjerds procent af de

anmeldelser bliver der sigtet en person men en og firs procent af alle anmeldelser

mener en ud af syv danskere faktisk at kvinderne selv bærer skylden hvis de er gået med hjem med gerningsmanden

det vidner om at der er et stort behov for at gøre tingene bedre på det her område og her synes vi at sf

hvor voldtægtsofferet mødes med forståelse og respekt

sager hvor offeret og gerningsmanden har mødt hinanden forud for voldtægt

en særlig risiko for at blive henlagt

på trods af at to og halvfjerds procent af de kvinder der anmelder

anmelder kontaktvoldtægt det er altså der hvor man i gåseøjne kender sin

bliver også henlagt så der er i

at vi får rettet op på det her system og det er det vi også ser ligger i sfs forslag så kommer vi til

det bakker vi også op om jeg synes det er vigtigt at holde sig for øje her at uagtsom voldtægt jo ikke handler om at man flytter bevisbyrden i

der skal bevise at gerningsmanden burde have vidst

det er en svær bevisbyrde at løfte men det vil kunne løftes i de sager

så beruset at hun ikke evnede at sige fra eller blev fuldstændig paralyseret så hun

sige fra

ikke evner at sige aktivt fra derfor synes vi det er vigtigt at hæfte sig ved at

at nogle af de ordførere der har været heroppe

at det så bliver lettere at dømme en

løfte at en mand burde have vidst

at en uagtsom voldtægtsparagraf kan hjælpe til er at der vil komme en tiltrængt drøftelse af den seksualmoral vi har vi vurderer at det vil have en præventiv virkning vi vurderer at der vil være flere kvinder der tør anmelde

og igen synes jeg det er vigtigt at hæfte sig ved at bevisbyrden altså

vil alternativet bakke op om om hele forslaget som sådan og

er fair vi kunne være kommet frem til det samme i vores parti

et offer ind i en gyde

offeret så ikke tør at sige fra

i dag skulle statuere forsætlig voldtægt

er jo sådan at højesteret meget klart

at hvis omstændighederne er sådan at gerningspersonen burde have indset

er der også tale om forsætlig voldtægt

så jeg anerkender fuldstændig at det her kan ske i dag men grunden til at vi støtter det her forslag

de der sager desværre er sager som ofte ikke fører frem til en dom

gerningsmanden og ved at indføre den her paragraf vil vi gerne sende et signal om at uagtsom voldtægt man burde have vidst

i omstændighederne og det betyder at man dermed dømmes for forsætlig voldtægt jeg er fuldstændig enig der er for få sager der når domstolene alt for mange sager bliver henlagt der er for få der anmelder det er virkelig et problem men hvis alternativet har eksempler på nyere sager efter den her praksisændring

stadig væk sker altså hvor landsretter og byretter ikke følger højesterets meget klare praksis

bliver anmeldt at de bliver taget alvorligt af politiet

er det vigtigt for mig at understrege at bevisbyrden jo ikke bliver flyttet det er stadig væk anklagemyndigheden der skal kunne bevise at den pågældende gerningsmand burde have vidst bedre og vi er

en mere positiv udvikling i de rigtig dårlige statistikker

vi i højere grad netop kan støtte ofre for en så horribel forbrydelse som voldtægt er jeg må også sige at vi i

rigtig glade for at ministeren tilsyneladende er i fuld gang med at følge op på dette arbejde

mange ting som jeg er uenig med justitsministeren i men lige på det her område har jeg faktisk en ret god fornemmelse af at justitsministeren agter at gøre noget ved det og at det ikke alene handler om retsfølelse og strafferamme men i mindst lige så høj grad om forebyggelse

uddannelse af politi og personale at kulturforandringerne fortsætter

vi kan få en bedre behandling af voldtægtsofre så derfor hælder jeg som andre mest til at afvente justitsministerens arbejde

justitsministeren kunne give os en lidt mere klar indikation af hvornår arbejdet forventes færdigt ligesom jeg forventer at justitsministeren vil inddrage alle ordførere

i den ret brede samarbejdende ånd

en bred og en grundig behandling af lovforbedringerne

en bedre behandling af voldtægtsofre

uagtsom voldtægt i det her beslutningsforslag hvis man begår voldtægt skal man dømmes for voldtægt uanset hvilken opfattelse man selv har af den forbrydelse man har begået selv om jeg

stor sympati for alternativets ordførers begrundelser synes jeg ikke

er noget vi skal benytte os af lovgivningen skal virke

vi skal da bestemt signalere at der er behov for de her helt grundlæggende kulturforandringer og det er det jeg forventer at justitsministeren vil følge op

selv ude om det hvis du har det og det tøj på hvis du går alene ned ad en mørk gyde midt om natten hvis du har flirtet med vedkommende

ramaskrig da en seksten årig debattør skrev et idiotisk læserbrev men det jeg næsten

vi kan ikke det hele og lige så meget for

holde gang i den debat

to tusind og femten

tror det kommer til at tage noget tid endnu men

diskussioner tror jeg vi kommer et skridt nærmere

man ikke skal komme med moralske vurderinger

hvordan folk opfører sig jeg vil gerne

for en synes jeg meget ordentlig behandling af det her jeg vidste

at specielt det ene punkt om uagtsom voldtægt ville blive omdrejningspunktet det var det også da

foranlediget af forskellige mediehistorier hvor jeg og mange andre indgik i den offentlige debat og så begyndte jeg at få tilsendt historier

der er jo også mænd der bliver voldtaget men hovedsagelig

havde ikke anmeldt det fordi de var flove og skammede sig nogle havde anmeldt det men man kunne

blev henlagt en af dem

var blevet voldtaget af

senere gik hun ned med stress fik ptsd tabte alt håret og blev hjemløs

om hvordan et overgreb kan være et overgreb for resten af livet for nogle

og mandlige kolleger

det har aldrig været intentionen med det her lovforslag selvfølgelig skal bevisbyrden løftes og vi ved godt i mange af de her sager

svært at løfte bevisbyrden og derfor vil

hundrede procent domfældelse det tror jeg

sige til os selv ifølge amnesty

halvdelen af de sager hvor politiet har sigtet en gerningsmand henlagt herunder også sager hvor offeret har fysiske skader på kroppen

at alle

på alle områderne undtagen et også vil bakke op hvis jeg får lov til at tage det ene punkt ud af beslutningsforslaget

folketingets rolle at træffe

fuld anerkendelse til justitsministeren for at han tager det arbejde et skridt videre

et datagrundlag for

er én ting men at vi også har brug for at der er mange flere der overhovedet anmelder reelle voldtægter og at vi får et retssystem

ikke retssikkerhedsmæssigt i orden for ofrene

den seriøse diskussion af det her område og jeg ser

frem til den videre diskussion og håber at vi

der lever i vedvarende utryghed der findes desuden flere eksempler på

trusler vold og det der er værre derfor agter regeringen også at arbejde for at indsatsen mod

vi skal gøre mere for at beskytte de alt for mange personer der årligt udsættes for

jeg også enig med forslagsstillerne i at vi skal sikre at ofre for

opnår den hjælp og beskyttelse som de har brug for jeg synes derfor atter at beslutningsforslaget og intentionen bag det

der er imidlertid visse elementer i forslaget som jeg er tøvende over for det gælder for eksempel forslaget om at der skal indføres en ny bestemmelse om

i straffeloven folketinget vedtog i to tusind og tolv et nyt samlet regelsæt om tilhold opholdsforbud og bortvisning den såkaldte tilholdslov formålet med tilholdsloven var at styrke indsatsen for at beskytte personer mod at blive udsat for fredskrænkelse forfølgelse og chikane

at det skal indgå som en skærpende omstændighed ved fastsættelse af straf

i den forbindelse defineret som systematisk og vedvarende forfølgelse og chikane der findes således i dansk ret en bestemmelse

er en alvorlig forbrydelse og hører til blandt de grove tilfælde af overtrædelse af tilhold opholdsforbud og bortvisning det er samtidig værd at

at tilholdsloven bygger på en betænkning fra

strafferetsplejeudvalget behandlede i sin betænkning netop spørgsmålet om hvorvidt der burde indføres en straffebestemmelse om

at ordningen med polititilhold indebærer en bedre beskyttelse af forurettede

en styrkelse af beskyttelsen mod chikane

udvalget pegede i den forbindelse blandt andet på at der vil kunne sættes ind med tilhold langt tidligere i forløbet end med straf udvalget fandt derfor ikke belæg for at antage at en særlig straffebestemmelse om

ville styrke muligheden for at forhindre

udvikler sig til en mere alvorlig form for kriminalitet som for eksempel trusler

beslutningsforslaget indeholder også elementer

vi skal arbejde videre med der er som jeg indledte med at sige tale om et område med alvorlige og indgribende konsekvenser for ofrene og derfor synes jeg det er vigtigt at gå grundigt til værks jeg har derfor bedt justitsministeriet om at iværksætte et arbejde med at kortlægge den eksisterende viden og de eksisterende indsatser på

der vil i forbindelse med dette arbejde ikke alene blive undersøgt om der er behov for initiativer på det politimæssige område men også initiativer på andre områder for eksempel det sociale vi vil på baggrund af denne kortlægning på et veloplyst grundlag kunne overveje hvilke nye initiativer der kan være anledning til at iværksætte for at styrke indsatsen

og den pågældende undersøgelse skulle gerne være færdig i begyndelsen af to tusind og seksten jeg synes det er den rigtige måde at gribe det an på og jeg håber derfor at folketinget med mig vil afvente dette arbejde inden vi lægger os fast på specifikke nye initiativer så skønt jeg er fuld af sympati for det foreliggende forslag og de intentioner der ligger bag

på yderligere initiativer der kan sikre vilkårene

vilkår med den retsakt der handler om tilhold det betyder at man fremover vil kunne

et tilhold med til udlandet for vi skal huske på at

jo ikke alene er noget der foregår inden for landegrænser men også på tværs af landegrænser

det ligger her indeholder mange sympatiske forslag

forståeligt også justitsministeren og det øvrige folketing diskutere hvordan vi kan sikre bedre vilkår

er mange interessante aspekter i beslutningsforslaget som vi godt kan støtte men der er også aspekter som vi ikke umiddelbart kan støtte

det ikke er konkret her i beslutningsforslaget men også den del der handler om

gps fodlænker som et middel til at bekæmpe

har modtaget en dom og hvis man skal forstå gps lænker som en del af dommen så ser

længere er straffet det vil være

så fald vil det være i straffeloven at de her skærpelser skal ligge så vi diskuterer det gerne og har meget sympati og forståelse for det forslag som sf

fortjener stor ros for de mange gode elementer

tidligere har ytret ønske om i hvert fald delelementer

også noteret mig at ministeren har sat gang i et større arbejde som kulminerer her i starten af to tusind og seksten hvor det forhåbentlig vil være muligt for et bredt flertal af partier i

sætte ind over for den her

at afvente konklusionen på når vi har den konklusion så vil vi hjertens gerne gå ind i det her arbejde og sørge for bedre forhold for

bakke helhjertet op om for bare

sagsbehandlingstid jeg bliver dog også nødt til

bekymrede for om man sætter nogle særlige deadlines for nogle særlige former for kriminalitet

i praksis vil betyde at processen forsinkes for nogle andre

teknisk diskussion men vi er helt enige i intentionen

også helt enige i intentionen om at oprette netværk til støtte for ofrene muligvis skal man tale om hvordan man forankrer det i civilsamfundet eller kommunalt

er justitsministeriel opgave at lave netværk til støtte for

få en backup til mennesker der er

i i sådan en form for vedvarende

offersituation altså der er jo tale om

ofre for en form for kriminalitet som ikke lige går over

kan begynde at bygge livet op igen for nogle vil det være en nærmest

vi synes også at forslagene omkring identitetsskifte

og få et andet opholdssted og få noget økonomisk støtte til det hvis det hvis der er behov for det

der skal tænkes i alternative straffeformer

for uproportioneret i den her sammenhæng

finansieringen i offerfonden

offerfonden er en nyskabelse og noget som enhedslisten sf socialdemokraterne og radikale har stået sammen om at lave og

i den seneste regeringsperiode men jeg mener ikke at vi skal åbne op for at folketinget sådan kan stikke snablen ned i den kasse og begynde at hive penge op til de formål som vi synes er belejligt hele konstruktionen omkring offerfonden er jo at det skal være uafhængig tildeling af midler

til ofre for kriminalitet og hvis vi

diskutere en alternativ finansiering

jeg mener bare at hvis der er nogle penge som i dag ikke bliver

også er ofre men jeg vil høre ordføreren

skulle jo være i særlige tilfælde hvor

fået et tilhold igen og igen og igen bryder det vi ved jo desværre at politiet

ikke bliver tildelt gennem offerfonden egentlig

med at være i offerfonden det er

også ville mene at en strafskærpelse er

gøre noget godt for ofre og jeg og jeg synes

og jeg synes sådan set ikke at vi skal åbne op for at man fra politisk hold bestemmer over de penge men at de kan søges af civilsamfundet

andre indsatser for for ofre for kriminalitet netværk

vi sætte en chip på os alle sammen så vi altid ved hvor folk er henne men det vil vi jo heller ikke ikke men lad lad os tale om

hvor snittet kan ligge

forbrydelsen måske skulle have et dansk navn men det betyder at

jo både intellektuelt og juridisk er behov for at gå i dybden med hvad det er for en form for forbrydelse og hvordan man bedst

der er jo enighed

her i folketinget indtil videre i hvert fald om at det er en meget alvorlig forbrydelse som der er al mulig god grund til at sætte ind

man må jo også forestille sig at den kan blive mere alvorlig i fremtiden fordi de teknologiske muligheder for at udføre forbrydelsen hele tiden bliver bedre og det vil jo så i den her forbindelse sige værre

grunde der allerede er blevet nævnt og som vi kan tilslutte os så er det også fordi vi simpelt hen synes at det er uhensigtsmæssigt med med en parallel proces som både ville følge af at man satte beslutningsforslaget i værk og af at regeringen har sat et arbejde i værk vi mener kort sagt at alle gode kræfter der ønsker at gøre noget ved den her sag bør slutte sig sammen så vi vil ikke støtte forslaget men vi vil opfordre sf til at gå meget konstruktivt ind i det arbejde som der er sat i værk så indsatsen imod

hvad det ender med at komme til at hedde kan udformes på den bedst mulige måde netop ud fra betragtningen om at godt begyndt er

ikke mindst når det bliver af truende og voldelig karakter

mener vi også det er vigtigt at få kigget på hvordan vi kan lovgive fornuftigt på det her område de elementer der ligger i sfs forslag synes vi er interessante og

i beslutningsforslaget får en mulighed for at lægge op til at man skal se på hvordan man giver ofrene for

beslutningsforslaget lægger op til at vi skal tænke præventivt og

vil alternativet bakke op om forslaget vi synes det er interessant jeg har også hørt

gerne indgå rigtig konstruktivt i det arbejde men

er der erfaringer jeg er villig til at

den regering som sf var med i på det tidspunkt en ny lov om om tilhold og også skærpede straffemuligheder det kan sagtens være at det

at følge yderligere op på det men også i den her sag

hører jeg ministeren være stærkt optaget af at

så vi på den baggrund kan træffe beslutning jo

justitsministeren i to tusind og seksten det arbejde er jeg villig til at vente på og derfor støtter vi altså heller ikke forslaget på

tiden hvor godt det ville være for ofre for

retsforbeholdet i eu og erstattede det med en tilvalgsordning for det vil betyde at ofre for de her forbrydelser vil opnå samme beskyttelse i andre eu lande som de kan få i danmark

det med den respekt og eftertænksomhed som jeg også synes at det kræver

det er nok for mig nu må jeg selvfølgelig vente og se hvad det indeholder

nok sige til herre minister men

det er jo netop også intentionen med et beslutningsforslag

fuldstændig enig i problematikken og

så bliver jeg rigtig glad for den melding mange af dem der har berettet om hvordan det er at være offer for

eller forfølgelse eller hvad man vil kalde det taler jo om den her følelse af at være fuldstændig isoleret kontroltab de kan ikke styre noget de ved ikke

vinduer det kommer til at paralysere deres liv det er jo som at blive amputeret

i verden og jeg og jeg er rigtig glad for at vi nu kommer til at tage endnu et skridt i forhold til at sikre dem bedre muligheder

de her netværk det er jo ikke staten eller ministeriet der skal lave de netværk men

bedre mulighed for at man

så man både kan kan komme ud med nogle

de følelser man har været igennem

det her med fodlænke at det er meget vidtgående og det

absolut gentagne brud på tilhold

men

ressourcer til at håndtere

mange henvendelser der trods alt kommer om brud på tilhold

forfærdeligt nok i sig selv men hvis man rækker ud og man har fået at vide ja

det så alligevel ikke hjælper eller at der ikke bliver fulgt op på det

jo være endnu et overgreb hvor man føler sig svigtet af det system der skulle

grundigt også i udvalget og så vil

takke alle alle ordførerne for

dagens førstebehandling skal ses lovforslaget indeholder

ændrer lovforslaget reglerne for finansiering af den kampagnebaserede kontrol og kosttilskudskontrollen tidligere fandt opkrævning af finansieringen af den kampagnebaserede kontrol sted gennem næringsbreve men da næringsbrevet blev udfaset den første januar sikrer dette forslag at hjemlen til finansiering af kontrolkampagner

fødevareloven fremover findes i fødevarelovens § fem og fyrre med fødevareforlig tre blev det besluttet at intensivere den kampagnebaserede kontrol forslaget udmønter det idet forslaget indeholder et ønske om at forøge erhvervets betaling fra to tusind og sytten med sytten

for kampagnebaseret kontrol det betyder øget kontrol af de elementer der ikke indgår i basiskontrollen som for eksempel dokument og regnskabskontrol og ulovlig fødevarevirksomhed områder der indebærer en særlig risiko for svindel dermed opnås en mere fuldkommen og fleksibel kontrol det blev samtidig i forbindelse med fødevareforlig tre besluttet at nedskalere virksomhedernes betaling til kontrol af kosttilskud eftersom denne

indeholder derfor en nedsættelse af betalingen til finansiering af kosttilskudskontrol med syv og tredive

hvilket er til gavn for landets fødevarevirksomheder da det sænker kontrolomkostningerne fødevareerhvervet har ytret et klart ønske om at få mulighed for at tilkøbe mere vejledning inden for fødevarestyrelsens område for at styrke fødevaresikkerheden

andet element indfrier det ønske forslaget indfører en mulighed for at fødevarevirksomheder hos fødevarestyrelsen kan købe sig til ekstra vejledning

som altså ligger ud over den basisvejledning der allerede gives det er min og socialdemokraternes holdning at forslaget gavner danmarks kontrol af fødevarer samtidig med at forslaget

tilgodeser og forbedrer forholdene for danske fødevarevirksomheder

samtidig vil der ske takstændringer for kontrolkampagner og kontrol af kosttilskud og det sker som en konsekvens af at kontrolkampagnerne styrkes og kontrollen af kosttilskud reduceres

gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg end der er i dag lovforslaget indeholder desuden en bemyndigelse til at ministeren kan fastsætte regler om rekvirering af vejledning mod betaling på områder inden for fødevarelovgivningen og virksomhederne vil derfor få mulighed for at drøfte konkrete problemstillinger med fødevarestyrelsen dette er en imødekommelse af de ønsker som fødevareerhvervet har udtrykt

og vejledningen vil være en ydelse som virksomhederne frit vil kunne vælge om de vil benytte sig af derfor mener vi i venstre

der håndterer kosttilskud i lovforslaget er medtaget en mulighed for betaling

er det utrolig vigtigt at vi har en god fødevaresikkerhed og sikrer sundhed og sunde fødevarer og der er det vigtigt at vi har en velfungerende fødevarekontrol jeg synes det er rigtig godt at dette lovforslag har været i høring inden

er langt bedre end det vi oplever i de her dage hvor noget kan hastes igennem på to dage med tre lovbehandlinger her kan vi faktisk se

høringen har medført at parterne er blevet inddraget inden man

set skriver det endelige lovforslag det synes jeg er den proces vi skal have omkring

positivt at se at når der så er høringsparter der gør opmærksom på at der er noget der er uklart

skriver bekendtgørelsen så er det der er en grundighed i lovgivningsarbejdet og det synes jeg er positivt det synes jeg der skulle være ved alle lovbehandlinger

er der ligeledes et

jeg gerne vil fremhæve her fra talerstolen for i sig selv er behovet for rekvireret vejledning jo egentlig et udtryk for at bureaukratiet har taget overhånd og at mange af de berørte virksomheder og personer ikke forstår reglerne og udmøntningen af disse det synes jo grundlæggende at kalde på en afbureaukratisering og ikke på at indføre nye bureaukratiske systemer

flere af høringssvarene også stiller sig lidt undrende over for derfor vil vi i liberal alliance i stedet for

kunne forsimple regulering på fødevareområdet i stedet for samtidig med det arbejde vil vi gerne opfordre fødevarestyrelsen til at fokusere langt mere på den allerede eksisterende almindelige vejledning så virksomhederne får langt bedre forståelse af lovgivning redskaberne til overholdelse af lovgivningen samt til en forståelse af fortolkningen af loven og eventuelle uklarheder i den forbindelse det er jo væsentligt at virksomheder efter et kontrolbesøg står tilbage med en forståelse af styrelsens stilling og eventuelt har fået en form for forhåndstilkendegivelse af om implementering af konkrete forbedringer vil kunne rette op på konstaterede regelbrud i liberal alliance frygter vi at indførelsen af den her rekvirerede vejledning blot vil blive en måde at gebyrfinansiere den eksisterende almindelige vejledning på og der vil opstå en gråzone hvor styrelsen kommer til at konkurrere med private rådgivende virksomheder

at man sætter gebyrbetaling for

der har været en lidt urimelig overbetaling for det erhvervs

omsat forliget på området til egentlig

jeg er glad for at der så er er tilfredshed med de ting der ligger særlig vil jeg gerne kvittere over for enhedslisten og sørge for at give

jeg vil sige at jeg som minister vil bestræbe mig på altid at overholde reglerne om

give den nødvendige frist til høring og se på de synspunkter der kommer ind jeg lover ikke på forhånd at

det afhænger helt af om jeg er enig i de synspunkter der bliver givet udtryk for men for mig er det i hvert fald vigtigt at vi får drøftet de forskellige synspunkter og vinkler der måtte være på de forskellige elementer i lovforslaget til liberal alliance

betalingen på det her område jeg skal medgive at det er meget kompliceret fordi der kommer lidt øgede betalinger på nogle områder og færre betalinger på andre områder men samlet er

det forlig vi nu gennemfører med

betyder en samlet gebyrbelastning der reduceres med nul

million kroner i to tusind og sytten og frem

million kroner i øget gebyrbelastning anført i lovforslaget bliver opvejet af at der kommer andre gebyrlettelser på i alt to million kroner årligt fra to tusind og sytten og

det er jo blandt andet på grund af lavere kontrolfrekvens for de planlagte gebyrbelagte tilsyn i engrosvirksomheder

bare lige for at få dette indviklede

gebyr på plads i forhold til liberal alliances ordførers

så vil jeg gerne over for liberal alliance sige at

i forhold til om vi kan forenkle reglerne på området jeg skal medgive at der er mange

indviklede og besværlige regler og jeg er meget indstillet på at vi senere tager initiativ til

gå regelsættet igennem for at se på er noget der kunne være anderledes i dag jeg synes det er rigtig vigtigt at vi er villige til

vi nu har indrettet tingene på bedst mulig måde

blandt andet på baggrund af virksomhedernes tilbagemelding og fortælling om hvordan

en nemmere måde men helt uden overhovedet at sætte noget

helt afgørende at der er stor troværdighed om og stor tillid til fødevaresikkerheden i danmark det betyder rigtig meget for de danske forbrugere det betyder rigtig meget i forhold til at mindske risikoen for at få sygdomme på grund af den mad man spiser

jeg love for at det også betyder rigtig meget i udlandet altså for vores eksportmuligheder jeg har jo lige været på besøg i kina og hvis der er noget man er interesseret i så er det at finde ud af hvordan vi dog er så dygtige til at sikre en så stærk fødevarekontrol som vi rent faktisk har

miljø og fødevareudvalget

hvornår og hvordan vi i givet fald skal gøre det men det har tidligere været sådan at det var efsa eus fødevareagentur

og godkendte de forskellige produkter og derefter skulle medlemslandene

danmark har en række andre lande ønsket at det skulle renationaliseres og vores folk i europa parlamentet har arbejdet for det synspunkt og det er blevet til at hvert land selv kan få lov at beslutte hvordan vi vil

så det store spørgsmål kommer jo først

senere om vi i givet fald vil

bruge den teknologi og om vi vil dyrke det der er klart nogle problemer i det og et af de dårligste billeder som har været af genmodificerede

produkter er jo den her sukkerroe der blev opfundet hvor man kunne hælde al mulig gift på

og så stod roen stadig væk tilbage og det var sådan

at man skulle give sig til at bruge mere sprøjtegift men tværtimod mindre og derfor

har der været en lang række andre produkter og det er sådan at vi er helt

importerer masser af soja og

bare noget der bliver dyrket i argentina i usa og andre steder men hvis vi i givet fald skal til at gøre det skal vi have en diskussion herhjemme

konsekvensen af det det er at han ikke kan sælge det han kan ikke få den pris han oprindelig havde

frøproduktion med konventionelle produkter og hvis det

har vi ødelagt det for os selv så vi skal tænke os meget godt om her tyskerne har jo valgt en anden løsning hvor de siger at det er omvendte bevisbyrde

at naboens marker bliver inficeret med gmo og

at det er blevet så dyrt at det er der ikke nogen der vil gøre vi kan vælge at

det vi vil jeg havde helst set at man hvis man endelig skulle afprøve det

et stort ønske fra mange danske landmænd der er over to hundrede danske landmænd der allerede har taget

som er parate til den her teknologi men der er altså en række problemsæt i det som jeg håber at vi kan få styr på i forbindelse med udvalgsbehandlingen når det er sådan at vi i socialdemokratiet har indtaget differentierede holdninger til spørgsmålet

vil afvise teknologien

af produkterne det synes vi er rigtig dårligt der bliver brugt for meget antibiotika og der er altså en risiko for at det kan gå videre fra planterne

tørkeresistent majs og vi ved at

vi har fået anderledes vejr på grund af vores klimaforandringer

fornuftigt hvis man kan udvikle en plante der i en periode på fjorten dage eller tre uger måske en hel måned

af alternativerne til den produktionsform som vi kender

jeg ser frem til at når vi får lov

at få det her hjem til danmark og i det gode danske folketing kan beslutte

få en god snak om det men nu har jeg allerede ridset op at socialdemokratiet har

nogle forskellige holdninger stærke markante meninger om det her

maria

masse der peger på at dyrene bliver syge når de spiser

og vi kan også se at når man inkorporerer bt toksiner som man har gjort det ser det ud som om det skader naturlige sommerfugle så grundlæggende kan man bare sige at der har godkendt det her ikke har haft styr på hvad det her i virkeligheden handlede om

en lille smule mere præcis hvor er det socialdemokraterne kan se

vi vil bevare en god konventionel landbrugsproduktion og dertil ved siden af også en økologisk produktion

få et tredje areal ind ved siden af eller imellem dem det er det der gør den her sag meget meget besværlig

kan vi så rulle det tilbage og hvad sker der alle de der ting skal vi have styr på så jeg er mere skeptisk end jeg er positiv over for

hvis man skulle lave et forsøg med det her skulle det nok være på en ø og vi kunne jo høre

om fyn ville stille sig i spidsen for et sådant projekt

kommer an på hvad det er vi taler om

med til at snakke om det og så må det ikke være sådan at man bare har fundet på at dyrke nogle planter der så

skal have noget mere sprøjtegift det ville også være skidt for miljøet

er rigtig rigtig mange ting som jeg også tror at ordføreren godt ved

set fordrer at man så skal til at sprøjte endnu mere så det er altså den erfaring jeg synes ikke det er rimeligt at man skal til at tage en ø i danmark som gidsel i et eller andet forsøg jeg synes sådan set

at vi i den udvalgsbehandling som jeg

får inddraget erfaringerne fra andre lande jeg mener altså ikke vi behøver at afprøve alt i danmark som er gået skævt i andre lande

vil godt høre ordføreren om han er bekendt med de

alt for stor risiko hvis ikke vi har sikkerhed for det men der er problemer og uanset hvilken

hvis vi skal diskutere det ud fra en saglig vinkel

ligger fra udlandet men vi synes allerede det er godt også fordi de otte og tyve eu lande er så forskellige jo også derfor man har bedt europa parlamentet om at træffe en afgørelse om det her således at vi kan renationalisere det og så må vi

i det hele taget skal bruge den genvundne ret til at bestemme

man skal vælge en landbrugsdrift hvor man kan få en øget biodiversitet en formindsket forurening og en bedre dyrevelfærd

man skal vælge et eller andet meget usikkert med nogle gmo afgrøder

godt høre ordføreren om han vil uddybe om om der er behov for tørkeresistente afgrøder i danmark som

havde det hjemme på husmandsstederne i gamle dage for der var jo harmoni i bedriften

det vi ser i dag der er jo steder i

i rusland hvor der er en hundrede og halvtreds km til den nærmeste ko og der er helt andre forhold

det undersøgt godt og grundigt

lovforslaget her giver mulighed

også pesticidforbruget kan nedbringes det er jo noget som vi

går meget op i her i danmark

på mange måder være med til at afhjælpe nogle af de store udfordringer på fødevareområdet som vi

står over for også ude i den store verden og ikke mindst i udviklingslandene formålet med lovforslaget er jo at gennemføre de nødvendige lovændringer for at leve op til det såkaldte barrosodirektiv om medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af

danmark vil fremover kunne forbyde dyrkning af gmo afgrøder ved at fremlægge saglige grunde

gmo afgrøde ikke kan tillades i danmark på den måde sikres det at bekymringen i forhold til fødevaresikkerhed og utilsigtet spredning af gmoer kan imødekommes uden at det går ud over de bærende principper i eu om fri konkurrence og varernes frie bevægelighed derudover giver lovforslaget miljø og fødevareministeren mulighed for at fastsætte særlige sameksistensregler formålet med dette er

for eksempel også i forhold til andre lande tæt på der har forbudt dyrkning af de pågældende gmo afgrøder

en del af barrosodirektivet og barrosodirektivet er et resultat af

det ikke har været muligt i eu at samle et kvalificeret flertal for at lave en fælles lovgivning

afgrøder der må dyrkes inden for eu

ønske eftersom et flertal i folketinget har ønsket en eu lovgivning der giver mulighed for at indføre nationale forbud

en af årsagerne er at det er et meget følsomt område med stærke interesser både lokalt og nationalt og samtidig jo ikke nogen hemmelighed at der er meget

omvendt har trægheden i beslutningsprocessen i eu ført til at der ikke er blevet indført brugbare regler for fødevarebranchen og dermed halter eu så at sige bagud i forhold til resten af verden når det gælder udnyttelsen af de her muligheder som teknologien giver men naturligvis skal det foregå på et sikkert grundlag det er

ikke nogen der kan være uenig i det er afgørende at der er en fælles ramme for lovgivningen i eu på

afgrøder kan sprede sig i form af pollen og frø og derfor er det jo ikke ligegyldigt hvilke regler og sorter et naboland i givet fald har tilladt med nærværende lovforslag og direktiv får vi

fælles ramme inden for eu og det er en klar fordel både for

det er en løsning som i høj grad respekterer ønskerne de enkelte eu medlemmer

herunder også danmark som traditionelt set har indtaget en forsigtig afventende holdning over for brugen af

ja og

lyder det lidt som om ordføreren læser op fra sådan en salgsbrochure fra monsanto eller syngenta eller nogle af dem der producerer de her gmoer

ude i den virkelige verden kan vi jo se at de risikovurderinger der er lavet af efsa

været gode nok man troede ikke at det ville skade naturlige arter at man inkorporerede et bt toksin det gjorde det man havde ikke styr på det man troede at det ville reducere pesticidforbruget det gjorde det ikke det var det modsatte der var tilfældet har ordføreren virkelig tillid til at det der kommer fra efsa er et godt og solidt og ordentligt

er meningen med det og mere konkret kan man næsten ikke tackle det når vi skal til at tackle de her forskellige ting der kommer vi skal da være åbne over for

men det skal foregå på et ordentligt og sagligt grundlag som vi også har hørt tidligere ordførere

alligevel er det stadig væk efsa vi sætter vores lid til

godkendt nye gmoer

ordføreren når man kan se de har taget fejl nu har tillid til at efsa fremadrettet vil indstille nogle gmoer som man har overblik over og har styr på

det er for nogle erfaringer landmænd i usa og canada har fået efter at de har prøvet at dyrke gmo afgrøder

kan vokse op og kræve mere sprøjtegift hvis det skal holdes nede i forhold til en afgrøde landmændene gerne

ud fra noget landbrugsfagligt og man kan vurdere det sagligt vil den slags indgå i venstres

andre lande som har erfaringer

ordføreren udelukkende lægge vægt på at det er afgrøder som skal dyrkes i den danske muld for eksempel på fyn

at der er negative erfaringer fra andre lande vil det indgå i ordførerens

det samlet vil være godt så er det fint at sige

medlemslandene mulighed for selv at bestemme

gået i hårdknude i eu så det der er normal praksis

eu har sagt uanset om de vil eller ej simpelt hen ikke har kunnet fungere i enhedslisten er

og vi har længe ønsket at danmark skulle vedtage et generelt forbud mod al

vi hilser det derfor velkommen at man nu med dette lovforslag får bedre mulighed for at indføre nationale forbud der er nemlig talrige argumenter for at forbyde

for eksempel ud fra et miljøperspektiv fordi undersøgelser peger på at dyrkning af pesticidtolerante gm afgrøder øger pesticidforbruget betydeligt frem for at reducere det det står så i skarp kontrast til det biotekfirmaerne har lovet reduceret pesticidforbrug har nemlig været et af hovedargumenterne

at ukrudtet udvikler resistens over for sprøjtemidlerne man får det her som

det samme gælder sådan set for det ukrudt der har fået indsplejset et gen der producerer toxiner er giftige for insekter for eksempel bt toxiner det vi kan se er at

også insekterne bliver resistente over for giften hvorved pesticidforbruget stiger og landmanden må gå over til midler der er langt skrappere derudover er der undersøgelse der tyder på at bt majs altså majs der har fået inkorporeret det her

også skader sommerfugle for eksempel dagpåfugleøje der lever i nærheden af marken og som udsættes for pollen fra bt majsen der er her tale om en hidtil overset risiko ved dyrkning af

udgør gmo også en trussel mod muligheden for at dyrke økologisk landbrug det skyldes at der er stor risiko for

afgrøder spreder sig for eksempel

er store områder i canada så forurenede med

rapspollen at det ikke er muligt at dyrke økologiske raps erfaringer fra spanien er ligeledes at i områder hvor størstedelen af afgrøderne er gmo majs er det umuligt at dyrke økologiske majs alt i alt

vi har overhovedet ikke styr på hvilke

risici der kan være for sundhed

og jo bedre muligheder vi har i danmark for at blokere for

jo bedre der udestår stadig væk et udvalgsarbejde som flere af de

ordførere også har været inde på hvor vi

kan tage i anvendelse for at forbyde

det glæder vi os rigtig meget til at

få debatteret at få belyst vi skal også på studietur hvor vi kan blive klogere på hele det her område og jeg ser meget frem til debatten med alle de andre ordførere fra folketingets partier det der

står tilbage og forhåbentlig er klart er at enhedslisten støtter

her lovforslag jeg skal hilse fra sf og sige at de

ikke indeholder en egentlig forpligtelse til implementering

anvende en bred vifte af forædlingsteknologier for at opretholde konkurrenceevne det vil konkret svække dele af dansk landbrugs konkurrenceevne over for lande hvor der er tilladelse til at dyrke genetisk modificerede afgrøder et nationalt forbud mod genetisk modificerede afgrøder kan føre til at danmark i mindre grad bliver en del af den internationale forskning og udvikling af afgrøder som imødegår nogle af de store udfordringer som fødevareproduktionen står over for for eksempel i

eventuelle konsekvenser af klimaforandringer

udviklingen af afgrøder med bedre kvalitet og ernæringsegenskaber eller bedre evne til at udnytte kvælstof liberal alliance ser ikke genmodificerede afgrøder som noget der nødvendigvis skal

forbedring af fødevareproduktionen i hele verden genmodificerede afgrøder kan i fremtiden blive helt essentielle i vores muligheder for at kunne producere tilstrækkelig med mad til verdens stadig voksende befolkning perspektiverne er potentielt store liberal alliance ønsker generelt

ikke at øge begrænsningerne for landbruget specielt ikke når genmodificerede afgrøder tilmed kan være til stor gavn for verdenssamfundet i fremtiden

har vist sig at have i forbindelse med de første tilladelser vi så for nylig

kan blive imødekommet i form af dyrkningsundtagelser eller forbud bekymringerne er jo allerede nævnt i dag af flere af ordførerne og handler om risiko for øget brug af sprøjtegifte mulige negative effekter på følsomme arter i naturen på selve husdyrene

økonomiske situation men jeg vil også gerne

især fremhæve risikoen for at omstillingen til økologisk produktion i danmark bliver truet af brugen af gmo afgrøder fordi der kan være tale om forurening

er uforenelig med økologisk produktion og som spreder sig fra de marker hvor gmoen eventuelt

mekanismen i direktivet kan virke lidt bekymrende i den forstand at hvis man som medlemsland søger om dyrkningsundtagelse

kan virksomheden der har ansøgt om tilladelsen vælge at se igennem fingre med dette ønske her sættes virksomheders ønske om markedsadgang altså højere end medlemslandenes demokratiske flertals ønske ønsker man at gå efter et decideret forbud som virksomheden skal rette sig efter så skal der fremskaffes tung dokumentation for at netop denne gmo afgrøde kan have en særlig negativ virkning i det pågældende land igen har virksomheden altså en særstilling over for medlemslandet når den generelle tilladelse er givet i den

eu instans der håndterer tilladelserne som nævnt har der allerede i denne folketingssamling vist sig et flertal imod tilladelser til dyrkning af gmo afgrøder i danmark og det er mit håb

at dette flertal tillige holder fremover

muligheden for at vi i den danske implementering kan sikre en eller anden form for mekanisme der afspejler den danske holdning mere generelt altså at loven bliver sådan indrettet at tilladelser til gmo afgrøder automatisk er undtaget dansk territorium på den måde skaber vi mere effektiv lovgivning der minimerer det besværlige arbejde med at skulle følge alle de enkelte og næsten enslydende ansøgninger om tilladelse til at bruge gmo afgrøder i eu og tage stilling i hvert enkelt tilfælde samt behandle alle disse sager i

miljø og fødevareudvalget som i europaudvalget alternativet er således positive over for en implementering der indbefatter en sådan løsning men er generelt kritiske over for den foreliggende

at fremhæve da flere har været inde på det er jo den måde vi griber gmo sagerne an på i

halvfemserne har den politiske linje på genteknologiområdet herhjemme været at vi træffer vores beslutning om den enkelte gmo på et videnskabeligt

sag til sag tilgang sikrer at vi hver gang forholder os konkret til den enkelte gmo og til hvordan den er modificeret og hvad import og dyrkning betyder for miljøet sundheden og

de ting der i øvrigt måtte være relevante

i folketinget og som et bredt flertal

det betyder at vi

på et videnskabeligt og sagligt grundlag vil tage konkret stilling i forbindelse med hver enkelt godkendelse af gmoer efter inddragelse af de relevante udvalg

hvor et enigt folketing pålagde den til enhver tid siddende regering i eu regi at arbejde for nationale afgørelser om gmo dyrkning det er jo så det vi fortsætter med jeg noterede mig at en række ordførere var inde på at det nu er vigtigt med et stort og omfattende udvalgsarbejde på området jeg kan forstå at udvalget skal på studietur til spanien i det nye år

man kan sagtens forlænge

vi kommer heller ikke i karambolage med de fire sager som vi for nylig har behandlet i folketinget

er blevet accepteret så her og nu

især var herre ib poulsen der var inde på at der nu er behov for

at få stillet en masse spørgsmål og få en grundig udvalgsbehandling og det er der altså god tid til at

hvis man gennemfører det altså alle de foranstaltninger der skal til og jeg efterlyste at

hvad der skete med det om det var noget man i de her måneder der går med sagsbehandling

sagligt og veloplyst grundlag

er det rigtige udgangspunkt

er fuldstændig enig med venstres ordfører som jo netop også gjorde

det er den rigtige tilgang at behandle sagerne fra sag til sag hvor vi så kan få vurderingerne i forhold til

har vi jo allerede for mange år siden vedtaget de såkaldte sameksistensregler der nøje stiller betingelserne for under hvilke vilkår det kan foregå det er jo især afstandskravene der her er vigtige i forhold til

var inde på i forhold til samspillet mellem det konventionelle og det økologiske og det var herre bjarne laustsen også selv der har vi håndteret de nødvendige krav i det det hedder sameksistensloven hvem der så end har fundet på den titel til loven men det hedder den

er at ministeren allerede har en forudindtaget holdning om at det skal vi bare gøre

derfor er man parat til at sige til systemet at det siger man ja til og

grundlag som ministeren kommer med

blandt andet har man

bt toksiners påvirkning af sommerfugle man har undervurderet hvorvidt det ville føre til stigende eller faldende pesticidforbrug

holdning er med hvilke argumenter forestiller ministeren sig at vi efter en efsa vurdering skulle kunne afvise en gmo hvad er det ministeren særlig vil kigge efter

i den generelle beskrivelse

en anbefaling af at det her er i orden og sikkert at bruge men lidt længere nede

en vis sikkerhedsafstand til arealer hvor der kan være sommerfugle som

oplever ministeren det som som en sikker

vil være anvendelige i det tilfælde der måtte være

en godkendelse til dyrkning

er jo ikke en aktuel problemstilling i og med at vi netop har anmodet om en udtalelse for

begge parters reaktion og det understreger også

ikke er så ligetil endda randzonerne blev sat i verden for at beskytte et skrøbeligt miljø af den tidligere borgerlige regering der er ingen tvivl om at randzonerne samtidig har hæmmet danske landmænds produktivitet

er altså heller ikke tvivl om at randzonerne har været en gevinst for miljøet det er altså med god grund at

er stærke holdninger til randzonerne regeringen har i det her tilfælde stillet sig helt og holdent på landmændenes side og det mener jeg simpelt hen er for ensidigt jeg er helt med på at der ligger en beskæftigelsesmæssig effekt i at afskaffe randzonerne og den vil jeg heller ikke underkende men der er også andre hensyn man bør have i baghovedet for mig at se

minder situationen lidt om en situation hvor regeringen billedligt talt har fået et sæt tvillinger de skal tage sig af og sikre en god opvækst i samme hus i samme ministerium den ene tvilling kunne man kalde vores landmænd og den anden vores miljø indtil videre har regeringen efterladt den ene tvilling sådan lidt ovre i ministeriets hjørne og må se til mens den anden tvilling pakker gaver op den ene efter den anden og det synes jeg ikke er rimeligt når regeringen fremlægger

forøge kvælstoftilførslen i vandmiljøet med en

der mangler vi fuldstændig at høre ministerens bud på trods af spørgsmål samråd og så videre kører regeringen af sted for fuld fart i højeste gear med lempelser til landbruget og dermed også i bakgear i forhold til miljøet selvfølgelig skal vi sikre ordentlige rammevilkår for vores landmænd det skaber vækst og beskæftigelse i hele danmark og det står jeg også som socialdemokrat hundrede procent bag men det kan ikke være rigtigt at det alene skal ske på bekostning af det miljø som vi alle sammen bærer et ansvar for at vedligeholde og overdrage til de kommende generationer det er socialdemokraternes klare politik at der skal være en balance mellem miljøbelastende og miljøvenlige tiltag som landet ligger med det her

derfor er det mit håb at vi i kommende forhandlinger om vækstpakke for fødevareerhvervet som jeg håber og også vil opfordre til at ministeren vil indkalde til kan finde fælles fodslag og indgå en bred aftale hvor der også bliver taget hensyn til miljøet der er nemlig behov for en bred aftale der skaber stabilitet vækst og tryghed for danske landmænd og som samtidig passer på vores miljø da det endnu er ukendt om regeringen har i sinde at fremlægge initiativer der samler op på den

forøgede miljøbelastning ønsker socialdemokraterne af de årsager jeg netop har nævnt at udskyde vores endelige stillingtagen til forslaget til tredje behandling

andre grupper i samfundet for eksempel de mennesker der godt kan lide at færdes i vores natur de mennesker der holder af naturen de mennesker der synes vi skal overlade naturen i en ordentlig stand til vores børn og børnebørn

trods alt binder naturen bedre sammen

de lystfiskere der immer væk bidrager med tre milliard kroner årligt til vores samfundsøkonomi og som fortæller hvordan det at der nu er randzoner gør det at være lystfisker til en helt helt anden oplevelse

at gøre noget for alle de andre som er glade for randzonerne som i øvrigt er

at dansk folkeparti jo var medunderskriver af seksten punktsplanen hvorfor sikrede man ikke at miljøregningen gik i nul da man lavede seksten punktsplanen og måske endnu mere interessant vil man fra dansk folkepartis side ikke stemme seksten punktsplanen igennem hvis ikke miljøregningen

om ophævelse af lov om randzoner vil venstre naturligvis stemme for

vkos fødevare og landbrugspakke den såkaldte seksten punktsplan som indgår i vores regeringsgrundlag sammen for fremtiden og det er naturligvis en stor glæde for mig at stå her i dag og skulle behandle det her lovforslag for endelig kan vi få ophævet de randzoner

med dette lovforslag sørger vi for at øge

og beskæftigelsen i landdistrikterne randzoneloven har været udtryk for den hidtidige sådan mere generelle reguleringsmodel hvor der er blevet stillet de samme krav uanset og uafhængigt af de lokale konkrete forhold det gør vi med dette lovforslag for så vidt

på miljøindsatsen og selvfølgelig sætte ind med de tiltag der måtte blive nødvendige de pågældende steder sådan at tingene bliver gjort i balance med miljøet

ineffektiv form for miljøregulering og som

har randzonerne også haft alvorlige økonomiske konsekvenser for erhvervet ifølge en rapport fra

udgør erhvervets aktuelle omkostninger til de generelle randzoner cirka halvtreds til

kunne man jo også tilføje at der ville være en betragtelig værdiforringelse af jorden hvis den røg helt ud af

have andre alvorlige effekter for samfundsøkonomien det skal jeg

anden vej

det naturligvis glædeligt at vi med dette forslag langt om længe kan få ophævet randzoneloven

i dyrkning igen og dermed

det være i balance med miljøet

til gavn for landdistrikterne og dermed også for fødevaresektoren og

er vi glade for at vi nu kan komme i gang med at få de her randzoner afskaffet og

andre virkemidler der kan gøre at vi lever op til de forpligtelser vi har både jævnfør direktiverne men sandelig også

vores efterkommere der også skal have en natur der er i orden anerkender ordføreren at vi stadig væk ikke er i mål når det handler om vandrammedirektivet habitatdirektivet

bare det sorte af det sorte fordi vi afskaffer det det her nej det er det

det da helt naturligt at kigge på det en gang til dengang det blev indført troede man at det vil have en langt stærkere effekt der fik vi jo at vide af den bedste viden man havde på det tidspunkt

det det man var nødt til at bruge nu er der ny viden og så træffer vi nogle nye beslutninger men vi skal passe på miljøet

og det er jeg enig i vi har stadig væk ikke god økologisk tilstand i vores vandmiljø

vi nødt til at komme med endnu flere tiltag så vi kan komme i mål

det også til hver

der er stadig væk tale om underimplementering

dokumentere efterhånden som vi kommer frem vi står bare også ved et fuldstændig afgørende valg

landbrug i fremtiden som kan producere nogle råvarer til vores fødevarevirksomheder sikre rigtig mange arbejdspladser slagterier

og det hele ja det vil vi

i debatten fik sagt at jeg fik sagt at kommer der ny viden

ændre det igen nu er der ny viden og det har vist sig at de

markeret tidligere i debatten her at selvfølgelig skal det foregå i balance med miljøet

vil forringe miljøet vi skal have rent vand i hanerne og så videre det hører jeg jo alle sige så

her nu snakker vi randzoner her

skal forhandle en landbrugs og fødevarepakke vil det være i forbindelse med den at vi ser

er en

de kompenserende tiltag lad os nu tænke den tanke at

at venstre og og regeringen vil fremlægge egne initiativer af egen drift

vi skal nå i mål med og den skal give et bedre råvaregrundlag

sådan at vi stadig væk har en god stærk fødevaresektor det er helt nødvendigt at lave nogle forbedringer af landbrugets rammevilkår vi kan sige det går den

vej i øjeblikket og så har vi klart markeret at der skal vi også have gjort tingene i balance med miljøet

men randzonerne er også nævnt som et virkemiddel der som jeg har forstået det vigtigste virkemiddel i forhold til det

bæredygtig pesticidanvendelse eller

sådan at vi samlet ikke kun på de striber men samlet sikrer en rigtig udvikling på det område der skal

og rundt om vores søer på den måde er randzonerne effektivt med til at tilbageholde forureningen fra vandmiljøet

vil det betyde en øget udvaskning med kvælstof

begge dele er dybt alvorligt

har arbejdet for at få et bedre vandmiljø vandmiljøplan har afløst vandmiljøplan og samfundet har betalt milliarder for indsatser der skal genoprette vandmiljøet og endelig endelig er

at vise fremgang endelig kan vi se at rigtig mange års indsats begynder at virke vandet

ikke alle steder men nogle steder og vandløbene viser tegn på fremgang det er spinkelt og det er slet ikke

slået igennem alle steder men tredive års indsats begynder så småt at bære frugt

stadig væk meget langt fra at være i mål vi har et vandrammedirektiv der er underimplementeret og vi har altså endnu ikke nået det mål som vi skal nå nemlig at få en god økologisk tilstand i vores vandmiljø vi ved at der skal endnu mere til

man fjerner et af de mest effektive og økonomisk fornuftige virkemidler og

at sætte tredive års vandmiljøindsats over styr der risikerer nemlig at ske det at hvis vi øger forureningen lige præcis nu vil algeopblomstringen igen tage fart

alle de organismer planter og dyrearter der er ved at genetablere sig forsvinder og

vi starte forfra det man burde have lært i løbet af de sidste tredive år er at det tager utrolig lang tid at genoprette vandmiljøet

det er derfor at det er så fortvivlende at de partier der støtter det her lovforslag vi

ingenting har lært

at tilfredsstille en gruppe landmænd der er fænomenale til at råbe højt lader man skatteborgerne betale omkostningerne for ødelagt natur og vandmiljø som det sikkert er

den danske lovgivning om randzoner er en grum en af slagsen og den er et eksempel på hvordan man ikke skal lave politik baggrunden for

går tilbage til den tidligere borgerlige regering

har vi også fået bekræftet tidligere i dag det var en regering der skulle være vært for det store klimatopmøde i københavn og som i den anledning fandt det formålstjenligt

understrege den såkaldte grønne profil derfor udarbejdede den borgerlige regering en stor plan kaldet grøn vækst

om at indføre ti m randzone omkring alle danske vandløb kort tid

og efter fremlæggelsen af grøn vækst

blandt danske landmænd nogensinde landmand efter landmand kunne rejse sig og fortælle at sådan som udspillet nu var formuleret skulle der tilsyneladende være randzoner i områder hvor det overhovedet

nogen mening selv omkring afvandingskanaler og grøfter der gennemskærer den sønderjyske

med det resultat at

pillet ud af randzoneloven der blev efterfølgende indsendt et historisk højt antal høringssvar med massive protester mod den manglende faglighed og det blev

at gennemførelsen ville få store konsekvenser for dansk landbrug så blev der valg i to tusind og elleve regeringsmagten skiftede landmændene forberedte retssager mod staten gennem deres organisationer og den nye socialdemokratisk ledede regering forberedte yderligere stramning af den her lovgivning kortgrundlaget for udførelsen af lovgivningen var totalt ubrugeligt landmændene udøvede civil ulydighed og ministeren nægtede at mødes med landmændene samtidig skete der det som jo indimellem

man har en holdning mens man sidder

noget galt med der er intet galt i at blive klogere og ændre standpunkt venstre det konservative folkeparti og dansk folkeparti udviklede sådan løbende og gradvis en modstand imod deres egen randzonelov og de støttede endda også alle landmændenes protester så fik vi endnu et valg og det er jo med stor glæde at den nye regering faktisk står ved det som den lovede os før valget nemlig at randzonerne skal ophæves så fornuften og fagligheden er nu på vej tilbage og tak til ministeren for det betyder det så at vi er fuldstændig ligeglade med miljøet og at vi overhovedet ikke kommer til at se randzoner i fremtiden nej det gør det formentlig ikke mange steder giver randzonerne ikke umiddelbart nogen mening andre steder bør der måske etableres randzoner der er endnu bredere end ti

i liberal alliance ser vi l ni og halvtreds som

i det helt nødvendige paradigmeskifte i reguleringen af dansk landbrug en bevægelse fra anvendelse af generelle virkemidler som for eksempel randzonerne til anvendelse af mere målrettede virkemidler

udført ved skrivebordet en bevægelse fra lovgivning der baseres på følelser til lovgivning der er baseret på faglighed en bevægelse fra kontrol overvågning og straf til et myndighedssamarbejde der i højere grad baseres på tillid vejledning og rådgivning

situation vi har mishandlet landbruget og gjort erhvervet til prygelknabe for alt hvad der handler om miljø afskaffelsen af loven om randzoner er en håndsrækning og næste skridt som forberedes i øjeblikket er at tillade at der gødskes efter planternes behov og det haster med at få ændret og lempet på landbrugets rammevilkår så erhvervet igen kan tjene penge afdrage på egen gæld og genvinde stoltheden ikke nødvendigvis på bekostning af miljøet men i samspil med miljøet og erhvervet liberal alliance støtter lovforslaget

ikke hele tiden er på kollisionskurs med

set allerede derude økologisk landbrug kan fint fungere inden for de rammer der nu engang eksisterer i det her land hvor vores vandmiljø er mere følsomt over for blandt andet kvælstof end det er i så mange andre lande

spørge ordføreren vi har et landbrug

på nuværende tidspunkt ikke tjene penge tror ordføreren virkelig at det at vi fjerner randzonerne vil løse landbrugets massive

det første skridt og jeg tror at det kan være med til at løse nogle af de problemer som landbruget har med

i den modsatte retning af hvad landbrugspakken i øvrigt lægger op til landbrugspakken rigtig mange lempende tiltag til gavn for landmanden

i lyset af det som ordførerne har sagt om at kæmpe for landmanden og at det

i danmark og internationalt er

det er dér efterspørgslen ligger lige nu og at man som samfund altså samfundsøkonomisk faktisk kunne slå to fluer med et smæk ved at satse på omstilling til økologi altså hjælpe erhvervet i den retning hvor markedet alligevel er nu

få skruet helt ned for forbruget af pesticider og voldsomt ned

går vi i liberal alliance meget op i udbud og efterspørgsel derfor

ønsker vi også at den omlægning der eventuelt vil ske til økologisk drift

en procent af dyrkningsarealet

de attraktive dyrkningsområder vi snakker om det er ofte lavt liggende våde randzoner der lige nu fungerer som et minimalt filter imellem på den ene side landbrugets udledninger af næringsstoffer og sprøjtegifte og på den anden side naturen med dens følsomhed over for netop

er det som vi alle sammen kommer til at miste noget af ikke uden betydning

det er den lille allestedsnærværende natur der får det hele til at hænge sammen den levende natur i og omkring søer og vandløb det er padder insekter og fugle

cykelmyggen og alle hans venner det er femogtyvetusind ha samlet set der nu ofres jeg tror ikke vi bringer

er initiativer der endnu er på forsøgsbasis og det er ren

en alt for drastisk beslutning at fjerne det mest effektive og billige virkemiddel vi har lige nu til at beskytte vores vandmiljø og natur nemlig randzonerne så alternativet stemmer

landbrugskommissionen hvor vi besluttede en ny situation hvor vi ikke skulle have den her gamle ufrugtbare kamp landbruget mod naturen men at vi skulle prøve at se om ikke vi kunne forene begge interesser jeg kan huske jeg talte med

det han drømte om var

man for længst fundet ud af at tage

landbrugskommissionen fordi vi på en gang kunne få et landbrug der var optimalt og kunne dyrke de arealer der kunne tåle det og vi kunne få de sårbare jorder

afkast og udbytte

med til at sikre at vores natur kan hænge godt sammen i danmark hvis vi vil have en robust natur hvor der er plads til dyr og planter og hvor

bevæge sig rundt i landet og ikke er under så voldsomt et pres at vi ser at vi må lave særlige planer for

så bliver vi nødt til at have en naturplan for danmark hvor vi kan sikre sammenhængende arealer der skulle de grønne korridorer de her randzoner

ikke kun naturindsatsen randzonerne skulle

fjernet kvælstof fra vores vandmiljø så vi undgår iltsvind ude i vores fjorde

her grumsede vand som jeg ikke synes et moderne samfund som danmark kan være bekendt at

ender i vores natur så randzonerne er

rigtig god idé de kan tre ting på en gang jeg vil så også gerne medgive

at bruge randzonerne intelligent og målrettet der hvor de virkelig virker så det der lå i natur

var jo at vi på et tidspunkt skulle skifte over til de målrettede virkemidler hvor man kan bruge randzoner og andre ting de steder hvor

de virkelig har en effekt men det man gør i dag er at man bare fuldstændig fjerner randzonerne

en lille smule panikagtigt at man bare fjerner miljøreguleringen fordi man vil gøre et eller andet for et landbrug der er meget presset i stedet for at vente til vi har det nye system at sætte i stedet det farlige ved det er at det

kunne se forbedringer af vores vandmiljø det har taget rigtig mange år at bygge op

at se vores fjorde blive rene igen vi begynder at kunne se bunden af vores søer

et land hvor naturen ikke er under et voldsomt pres

det her over styr hvis vi lige kigger tilbage

lige præcis randzonerne så skal man huske hvordan de opstod de opstod da

sidst var minister da gik hun nemlig ud og ophævede braklægningen dengang fik vi

ville man redde det der skulle simpelt

ikke krummes et hår på miljøets hoved kunne vi forstå dengang det man kom med

og man kom med de her efterafgrøder som man så siden fra venstres side er løbet væk

to hundrede kilometers baglæns hækkeløb jeg vil sige at

ens tillid til at der kommer noget i stedet for det man nu ophæver i dag ligger på en meget lille sted eller om man er landmand og har set hvad der sker når man skal rette op på tidligere tiders fejl så ville jeg være meget bekymret for

være meget dyrere hvordan kan man

mig simpelt hen ubegribeligt og derfor kan de radikale selvfølgelig overhovedet ikke støtte at man på nuværende tidspunkt ophæver den her lov når man ikke har noget at sætte i stedet og ikke kan bruge tiden fornuftigt

at håndtere indsatsen i forhold til kvælstofbelastningen i vores vandmiljø så til de ordførere der i dag har efterlyst

der kommer i stedet kan jeg nu sige at vi har en økonomisk ramme på plads til en nok så stor indsats til alternative tiltag

nu vil gå over til en mere målrettet regulering

fru maria reumert gjerding er inde på at randzonerne

vi troede måske at randzoner var et rigtig effektivt virkemiddel men har jo nu fået kendskab til at det varierer meget for det afhænger helt og aldeles af i hvilke områder de randzoner er placeret og sådan som det

har de heller ikke været målrettede for de er ikke kun placeret der hvor det er det mest effektive virkemiddel og det er lige præcis det vi nu laver om på med det lovforslag nu gør vi randzonerne til noget der er genialt og målrettet

anvende de rigtige steder det er sådan at ophævelsen af randzoneloven

give en større tilførsel af kvælstof og fosfor til vandmiljøet på baggrund af den nuværende viden er det dog forventningen at effekten på landsplan vil blive modsvaret af effekterne af blandt andet allerede vedtagne tiltag og af den strukturelle udvikling i landbruget det er det vi med et teknisk udtryk kalder

den tekniske justering af kvælstofnormsystemet etablering af energiafgrøder miljøgodkendelser af husdyrbrug udvikling af slæt i stedet for afgræsning og udvikling i udbytter

af spildevandsindsatsen i vandplanerne indgår også i fødevare og landbrugspakken som rigtig mange også har refereret til i dag vil regeringen jo

en samlet håndtering af kvælstofreguleringen hvor effekterne af de kommende lempelser af reguleringen suppleres med eventuelle nødvendige miljøkompenserende tiltag inden for de enkelte vandområder

en spredningskorridor for flora og fauna i det åbne land og derfor bliver randzoner jo også fastholdt som et frivilligt virkemiddel der kan tages i anvendelse der hvor det er hensigtsmæssigt

landmanden kan vælge at bruge randzoner til at opfylde

altså miljøfølsomme områder eller det kan bruges som alternativ til efterafgrøder men det her lovforslag er netop et første skridt til at opfylde det som fru ida auken

nu skulle gå væk fra de generelle virkemidler og over til en mere målrettet regulering

fastslået af et bredt politisk flertal under den tidligere regering i vækstaftalen som blev indgået i to tusind og fjorten og det er så det vi arbejder videre med nu

at vi netop går fra at afskaffe det generelle virkemiddel og over til at gøre det mere målrettet gennem det at det ikke længere er et obligatorisk krav men et af de frivillige virkemidler blandt så mange andre virkemidler man kan sætte ind

til netop den her kvælstofregulerende indsats som

så ser frem til at forhandle med de politiske partier om

ja det bliver vi meget klogere på når vi snart får nogle resultater af det arbejde der pågår i det såkaldte kvælstofudvalg som blev nedsat af den tidligere regering for knap et års tid siden og som vi forventer meget snart

er helt anderledes i den her regerings linje i forhold til den tidligere regering

nogle restriktioner i forhold til hvad der må foregå på et dyrkningsareal så kompenserer vi

er immer væk ikke småpenge vi taler om her nu henviser ministeren til at man vil lave målrettet regulering

afsat over en milliard kroner af skatteborgernes penge til at kompensere landbruget med nu har ikke haft lejlighed til at nærstudere

var det delt op i nogle lidt mindre poster fem og halvfjerds

næste år stigende til en hundrede og halvtreds i de kommende år omkring den her målrettede regulering og de her virkemidler man kan anvende til den målrettede regulering er jo meget forskellige og de koster meget forskelligt så når man har sat

en mere målrettet tilgang og en meget bedre udnyttelse af de randzoner som måtte blive

etableret det er interessant

udviklet sig her i løbet af

med behandlingen af det her lovforslag da fru maria reumert gjerding havde ordet som ordfører var der en voldsom kritik

at jeg satte indsatsen over styr og det var også for galt at det ikke var klart

når jeg så kan berette om at nu er de økonomiske midler faktisk fundet

vi har de økonomiske rammer på plads til at gøre en meget stor indsats i forhold til kvælstofbelastningen ja så er

galt at vi faktisk tager hånd om det det er sådan lidt

vores vandmiljø er utrolig skrøbelig

det er derfor jeg spørger jeg har ikke kritiseret hvad regeringen har sat af for jeg har

hvornår er de målrettede virkemidler på plads

på plads kan blive så kort som muligt

generelt virkemiddel på landsplan vil blive modsvaret af effekterne af de allerede vedtagne tiltag og af den udvikling der i det hele taget sker i forhold til

ikke begribe hvornår vi har en afklaring af hvilke tiltag der i øvrigt vil blive taget og hvordan kompensationen skal være og under

tilbagemeldingen fra kvælstofudvalget

at lave mere målrettet regulering det er jo også derfor at vi i regeringen satte det arbejde i værk

går i gang med at afskaffe nogle af de virkemidler

som vi har haft at man så har en idé om hvornår man kan sætte noget andet i stedet for kommer der til

noget ministeren mener vi efterfølgende

vil blive suppleret med miljøregulerende effekter

supplere med miljøregulerende effekter

spurgt om og ellers må man komme tilbage og præcisere det

håndtering af kvælstofudvaskning i de kommende år får vi et bud på fra det såkaldte kvælstofudvalg

positiv provenueffekt for landbruget

er rimeligt og der ønsker sådan lidt politisk svar

man beder landmanden om også at finde de kompenserende redskaber miljømæssigt hvorfor skal man kompensere

en positiv provenueffekt ud af selve landbrugspakken og er ministeren ikke enig i at hvis man undlod

af den milliard kroner der er afsat på de her kompenserende effekter så havde man flere penge til

med hinanden hvordan vi kan tilrettelægge vilkårene for fødevareproduktionen i danmark på en anden måde end vi har gjort hidtil for vi har rigtig meget brug for at skabe noget vækst inden for landbruget og på den måde øge råvaregrundlaget til fødevareproduktionsvirksomhederne som sådan og sikre beskæftigelsen på mejerier slagterier og i alle de andre

selv ukompenseret

vi som samfund og som landmanden vel også selv har en interesse i at

vil ministeren alene lave tiltag

der er koblet kompensation og dermed

kunne kompensere eller ikke kunne

er ikke noget vi skal være stolte af i i folketinget

give kompensation jeg synes også det er rimeligt at vi

på alle mulige måder

naturen og gøre en indsats for et bedre

og det er også oplagt at vi gør det i forhold til

her med hvad vi sætter i stedet for randzonerne ministeren nævner nu at der er sat en milliard kroner af og det er jo svært at

når vi lige har fået finansloven

landbrugets kvælstofudledning

fru maria reumert gjerding fremhævede

penge i sig selv er jo ikke nok hvis nu man vælger nogle meget dyre virkemidler så strækker

set er behov for at vi bliver beroliget med at se hvilke virkemidler der bliver sat i stedet for randzonerne før man lukker ned for

gør det mere attraktivt for landmændene

fordi indsatsen i forhold til

kvælstofområdet figurerer under reserven så der er dels sat

landbrugs og fødevarepakken og så er de øvrige tal som er

i forhold til randzonerne og det er i det store billede med de samlede tiltag vi skal se på hvad alternativerne